både hvad angår grænseoverskridende kriminalitet men

illegal indvandring og de problemer der knytter sig

det for en lappeløsning det er jeg selvfølgelig på ingen måde enig i vi lapper ikke på udlændingekontrollen med forslaget her

lovligt ærinde i danmark og dem er der desværre nogle af kan pågribes så hurtigt som muligt efter indrejsen i landet og derefter udsendes til deres hjemland og lige så vigtigt det er at udlændinge der har lovligt ophold i danmark bliver behandlet på en ordentlig måde lige så vigtigt er det selvfølgelig at udlændinge der ikke har et lovligt ophold her hjemsendes så spørges

fra spørgerens side til hvorfor der ikke tilføres flere penge det er der jo redegjort for i lovforslaget formålet med lovforslaget er at indføre en ny og klarere retlig ramme for den politimæssige kontrol af udlændinge i de såkaldte indre grænseområder

schengenlande inden for den ramme forudsættes politiet sådan set til enhver tid

men selvfølgelig også ud fra et konkret fagligt politimæssigt skøn allerede i dag er der jo en del kontrol blandt andet i københavns lufthavn som jeg selv lige har haft lejlighed til at besøge men også ved vores grænseovergange det er bare ikke nok og derfor

samarbejdet mellem københavns politi og myndighederne ude i lufthavnen

så stort fokus på

at man ikke giver nogle flere penge til den kontrol så der virkelig kunne

jo vende det om og spørge hvor

skal pengene tages fra hvis det er sådan at man tilfører flere penge til kastrup lufthavn

de millioner af rejsende der har et lovligt ærinde i danmark og som ikke kommer hertil med andet formål end at besøge os eller på på anden vis være en del af det danske samfund på en ordentlig måde hurtigt kan få scannet passet for at vi så kan frigøre personaleressourcer til de rejsende

problemer med forkerte pas falskneri

af passcannere alene det tror jeg ikke man gør altså der er jo

en underbemanding derude det hvert fald det jeg har fået

som er problemet og så er der selvfølgelig de her intelligente måder

at føre kontrol ved vores grænser også hvad angår illegal indvandring er en meget meget væsentlig

altså som jeg har fået genfortalt den historie efterhånden flere gange er resultatet vel noget lidt andet nemlig

det faktisk der er lykkedes at afdække ganske mange

det vi ser lige nu i danmark er et fald i kriminaliteten

nu hvad angår indbrud vi ser et rigtig stort fald i ungdomskriminaliteten det er der givet forskellige forklaringer på men

hænger sammen med at vi i dag har et mere effektivt dansk politi som faktisk er i stand til at løse en række opgaver lige præcis det vi gør ved grænseovergangene er jo et

jeg vil da hellere bruge politiressourcer på at afdække dem der kommer hertil med et forkert formål

at politiet skal stå og tjekke alle de mange danskere og andre rejsende

grænsebomme eller gammeldags toldere skulle være mere effektive end eksempelvis nummerpladescannere

har jeg faktisk svært ved at se vi skal huske på at det at mennesker rejser på tværs af grænser grundlæggende er noget positivt den frie bevægelighed er grundlæggende til fordel for danmark og det at man eksempelvis kan arbejde i andre lande som dansker at man kan rejse ud er ikke det vi skal kriminalisere

det vi skal gøre til et problem det vi skal evne er jo at fange dem der kommer hertil eller udrejser af danmark med et ikke legalt formål der giver teknologien os nogle muligheder som vi ikke har haft tidligere

i stedet for at det så egentlig bare er et påbud inden for schengensamarbejdet jeg mener at det er uintelligent for jeg mener at de personer der kunne stå ved en grænse er mere intelligente end selv den mest intelligente grænsekontrol man kan lave fordi mennesket er mere intelligent

maskiner det kræver jo bare at der står nogle mennesker dernede jeg forestiller mig ikke sådan en rød hvid bom jeg forestiller mig at der står nogle mennesker dernede der holder øje med hvad der foregår ved vores grænser og det vil sige at de på intelligent måde udpeger

ved grænsen biler eller folk der forsøger at passere grænsen

selv dygtige folk kan jo tage fejl og selv dygtige folk kan misse noget det er samspillet mellem vores dygtige politifolk

kan give os de bedste resultater må jeg så ikke bare lige sige at

at dansk politi får en ny og generel adgang til både at kunne standse og kontrollere

til danmark fra andre schengenlande og det er ligegyldigt hvilke rejseformer de måtte

at gøre det så godt som muligt og ser virkeligheden i øjnene

der er problemet med schengensamarbejdet altså at der mangler en virkelighedserkendelse i forhold til den situation vi står i

at vi står i en helt ny situation hvor vi må passe på vores grænser fordi vi derved passer på danskerne og det er vel det der er formålet det er vel egentlig det der er grunden til at vi lovgiver i folketinget

herunder schengensamarbejdet der adskiller vi os givet fra dansk folkeparti og så er det jo

finde de løsninger så vi selvfølgelig kan kontrollere hvad der sker ved vores grænseovergange mig bekendt er det her forslag

igennem rigtig mange år der indfører noget intelligent kontrol ved grænserne

afvejning og prioritering og når vi nu har en teknologi til rådighed som der ikke har været tidligere når

politisk ønske fra regeringens side om en øget kontrol af vores grænseovergange

jeg er i øvrigt glad for at dansk folkeparti støtter forslaget det har man ikke kunnet høre hele tiden siden klokken tolv men det gør dansk folkeparti

med et bestemt etnisk tilhørsforhold eller at man foretrækker en person med for eksempel en bestemt etnisk oprindelse forskelsbehandlingslovens formål er netop at sikre at arbejdsgivere ikke behandler ansøgere

ansatte anderledes fordi de tilhører en bestemt etnisk gruppe som minister

jeg ikke gå ind i hverken denne eller andre sager og foretage en vurdering af om

i sidste ende en sag for domstolene at tage stilling til

af sin arbejdsgiver eller i forbindelse med at man søger et job kan man rette henvendelse til ligebehandlingsnævnet for at få sin sag prøvet det er gratis at klage til ligebehandlingsnævnet

hvis forbuddet mod forskelsbehandling er overtrådt så der er altså med andre ord muligheder for at få sin sag prøvet hvis man

med en anden etnisk baggrund men som som har deres virke i danmark men det

er jo at man sådan rent

at ansætte de kommende tolv kontorelever

søge eller få den her

netop som ministeren selv siger skal have lige ret

ikke må forskelsbehandle folk ud fra deres race køn religion

hos krifa det gør man og det står man sådan set også helt

over for blandt andet tv to har man jo sagt at

men det gør vi fordi vi har et socialt ansvar men det anerkender vi selvfølgelig

specielt er et socialt ansvar at man holder danske ansøgere væk fra at søge nogle ledige stillinger vi synes jo at alle ansøgere skal behandles lige ministeren nævner ganske korrekt at vi har

skitserer jo også klart at der er et forbud imod at forskelsbehandle derfor er jeg så også provokeret af at ministeren bare siger at jamen

det bliver den altså i det her tilfælde der bliver den helt bevidst tilsidesat og som politiker har jeg ikke ret mange steder at gå hen andet end her i folketingssalen

jeg kan ikke rejse en sag ved ligebehandlingsnævnet fordi jeg ikke

det skal jeg have en ansøger til at gøre men da man ikke

så hvorfor vil ministeren ikke gå aktivt ind i den her sag og hvorfor vil ministeren ikke præcisere at loven

hundredvis af love ja tusindvis af love der bliver ændret i danmark hvert år jeg spørger så til forskelsbehandlingsloven som jeg synes er

problematisk set i forhold til at der ikke har været nogen der har kunnet rejse en sag ved ligebehandlingsnævnet fordi de

forurettet det synes jeg ministeren skal anerkende og så sige

ikke rimeligt at danske virksomheder danske arbejdsgivere bevidst kan sige

der er mekanismer og så kan man synes at de er gode nok eller at de ikke er gode nok men der er mekanismer og så tror jeg også at vi

som jeg er sådan nogle skal der være på min arbejdsplads

behandlet lige på arbejdsmarkedet og det siger jeg ikke for at genere dem der har en anden etnisk baggrund end dansk jeg synes også de skal være på arbejdsmarkedet de skal også søge de her stillinger men det må altså være ens evner og kunnen som gør

religion fælles historie og oprindelsesland

også ulovlig forskelsbehandling hvis en arbejdsgiver tilkendegiver at man kun

ønsker at ansætte etniske danskere

spørgsmål så må svaret på nummer to også blive det samme

man har ansat tolv kontorelever med en anden etnisk baggrund end dansk så der er jo helt elementært tale om forskelsbehandling

rejse en sag ved ligebehandlingsnævnet som jeg sagde tidligere

at der er tale om delt bevisbyrde

en sag ved ligebehandlingsnævnet er at man kan få en økonomisk kompensation

en stilling som kontorelev hos krifa i århus

en helt anden dagsorden og selvfølgelig et ønske om at få en elevplads der synes jeg jo det grundlæggende er problematisk at ministeren

noget ved

direktiver og en masse af

lovgivning her er så en sag

at tale om bevidst forskelsbehandling af ansøgere derfor skal den lov ændres således at vi sikrer at

et ledigt kontorjob her i

demokrati hvor vi har tredelt magten vi har folketingssalen her

domstolene med højesteret lige herovre i spidsen som dømmer i forhold til det

set inde ved kernen i det som vi diskuterer her nemlig at

der er ikke nogen tvivl om at folketinget har sikret at det er ulovligt at forskelsbehandle

at jeg som minister ikke skal ind at løfte den slags sager

tolv kontorelevpladser skal have en anden

at vi kan komme efter dem rent juridisk

institut for menneskerettigheder og rykket for at få dem til at rejse en sag men havde

følt sig diskrimineret så tror jeg der

mange gange har henvist til i mit svar og

eller den anden seksualitet så er loven klar

ergo bliver der ikke nogen sag og hvis så institut for menneskerettigheder ikke synes de gider bruge deres ressourcer

at der foregår noget der er ulovligt men alle

er selvfølgelig at sikre lige ret for lige lov og det er der

har redegjort for her i dag

og så tager vi den der lidt mere principielle ideologiske debat videre det hilser

er kendte utrygheden bider sig fast vi får en situation hvor taxachauffører og andre udefra kommende ikke ønsker at køre ind i området og slet ikke når gadelygterne er slukket det er uacceptabelt og derfor gør regeringen noget ved det i de her uger

forhandler vi jo faktisk i folketinget lovforslaget l en hundrede og syv om brugen af landsbyggefondens midler i de næste fire år lovforslaget udmønter jo boligaftalen fra november sidste år som jeg indgik sammen med det konservative folkeparti dansk folkeparti enhedslisten og sf venstre og liberal alliance er som bekendt ikke med her og det er da ærgerligt når vi nu lige har indgået en god aftale der sikrer fire hundrede og fem og tres million

kroner om året i fire år til boligsociale indsatser i vores

vi baner faktisk vejen for sociale forbedringer attraktive boliger flere beboere i beskæftigelse og et brud med boligområdernes isolation og tryghed er et afgørende element i den her aftale både de boligsociale midler infrastrukturpuljen og pengene inden for de fysiske investeringsrammer skal prioriteres i forhold til tryghedsskabende indsatser også i ringparken i ringparken har de en helhedsplan som prioriterer trygheden i boligområdet så mon ikke også boligorganisationen og kommunen vil tage hånd om problemer med de slukkede gadelygter i ringparken der er ingen tvivl om at det er et dårligt sted at spare og vi ved alle at god gadebelysning er afgørende for at man kan føle sig tryg uanset

om det er i ringparken i slagelse eller om det er et andet sted for

i de særligt udsatte boligområder som også ringparken i slagelse og det er jo nye indsatser hvor vi sætter trygheden i højsædet det er simpelt hen

gennemgående for alt uanset om det er renovering

det er hele den boligsociale indsats det nye er jo at man også skal tage sine handlingsplaner op en gang om året for at sikre at de fungerer efter hensigten og det tror jeg også vil virke i ringparken og gad vidst om ikke man kan komme efter det og få tændt de gadelygter i

i højere grad er

det er jo netop når folk som ikke bor der

optrapning af den situation der er og derfor

føler sig trygge så jeg vil bare gerne

er enig med mig i at den problemstilling vi har i landets ghettoområder er en helt anden end den problemstilling vi har

en helhedsplan som også prioriterer trygheden i området så mon ikke

der vist ikke er nogen tvivl om at det er et dårligt sted at spare vi ved alle at god gadebelysning er afgørende for at vi kan føle os trygge

når det er mørkt og det gælder sagde jeg uanset om det er i ringparken eller det er i rungsted og det er dér

louise schack elholm er så optaget af forholdene

her udsatte boligområder når venstre ikke ville være med altså kom

bare at stå udenfor og råbe

indflydelse på de ting der sker for tryghed er jo helt afgørende jeg enig med fru louise schack elholm i jeg synes vi har en rigtig god aftale der sikrer en stabil og højt prioriteret indsats indsats også i de særlige boligområder som for eksempel ringparken i slagelse med en lang række

vi blot vil tømme landsbyggefonden for penge der er jo ingen sammenhæng i

det er alene en dårlig undskyldning synes jeg for ikke at ville tage ansvar det nye i aftalen er jo netop den massive fokus på tryghed og trivsel det centrale fokus i hele boligaftalen er faktisk tryghed helt konkret er det

at arbejdet med tryghed ikke er isoleret til de boligsociale midler som det var i den tidligere aftale

tryghedsskabende renovering er for eksempel nye indgangspartier med videotelefoner og en højere modstandsdygtighed over for hærværk det kan også være en ændring af skumle mørke og øde hjørner kroge og stier i boligområderne og det kan være en helt ny indretning af parkeringsarealer skure skralderum

som sikrer den naturlige overvågning for beboerne

hindrer frit spil fra kriminelle ballademagere tryghedsskabende infrastrukturforbedringer

af integration med en omliggende by

kommer en naturligt øget færdsel som nu vi ser det i gellerup hvor man er i gang med den ændring altså

er lysere og bredere færdselsårer som forbinder vigtige byfunktioner som kan sikre mere trafik og flere mennesker på gaden områdernes veje skal ikke bare være øde imellem blok a og b alle de her forandringer skal være med til at øge trygheden

og vil have en positiv udvikling for den sociale integration og de skal selvfølgelig gå hånd i hånd med de boligsociale indsatser så der er brug for det lange seje træk

helhedsplaner have en beredskabsplan for håndteringen af tryghedsproblemer

skal der være et en års eftersyn det er ganske nyt så etablerer vi også et rejsehold der skal rådgive de udsatte boligområder med akutte tryghedsproblemer

hvis nu det hele går galt og brænder på og der er ildebrand og alt muligt ude i

eller i et andet af de her områder skal

ud derfra igen det synes jeg også

har et udrykningshold ja det er rigtig fint at lave et udrykningshold der kommer

i øvrigt ikke et obligatorisk udrykningshold men jeg tror ikke meget på at de her to løsninger

de problemer man blandt andet oplever i ringparken og andre steder så hvad er så de øvrige ting der skal hjælpe på de her ghettoområder hvad er de nye øvrige ting der skal hjælpe på at et område som gellerup eller vollsmose bliver lettere

man ikke vil tage ansvar men der er en målsætning om sociale klausuler

af de unge mennesker kan få en lære og praktikplads

boligsocial indsats hvor hvor vi jo i højeste grad sikrer at der er tryghed og trivsel

med negativ social arv sikres entydig ledelse det er helt nye punkter derudover indfører vi en beredskabsplan må jeg

man gør når det går galt som det måske har gjort i ringparken eller

det

er ikke nogen

en uddannelse det er faktisk også

arbejdsmarkedet men der er ikke noget columbusæg her det er udelukkende hårdt arbejde samarbejdsaftaler opfølgning på de aftaler der er sikring af entydig ledelse sikring af hvis det går galt at man hurtigt kan få taget fat om problemet alt det er nyt

sandheden er jo bare at venstre

kommunen boligsociale indsatser og hvad der i øvrigt ellers foregår af integrationsmæssige indsatser er vigtigt at vi har politiet med når vi snakker kriminalitetsforebyggelse hele sub indsatsen som vi er fælles om med et stort initiativ som begynder at virke i forhold

bare lidt sure en milliard kroner om året vil venstre være med til

sat af

over i forhold til valget af de fem og tyve mærkesager

må tage med at hvis vi ønsker et skolevalg hvor man skal arbejde med holdninger så vil der også være holdninger men det ændrer ikke ved at der der også har været en henvendelse fra

som er kommet med nogle konstruktive forslag til ikke at fjerne mærkesagen men til hvordan man kan nuancere mærkesagen

at få ministeren til at svare på mener ministeren ikke at man faktisk også uden problemer kunne have lavet

gået på at privatskolerne tager et socialt

ene side af

så man ikke gør det fuldstændig ligegyldigt som udsagn for det er

men på en måde så nuancerne er med

have verdens bedste folkeskole derfor skal pengene til skoler

milliard kroner om året til privatskoler det er jo et lidt farvet udsagn man kunne også have skrevet ryger der fem

til de frie skoler eller er det ikke blot en god forretning for staten danmark at vi har de frie skoler

hevet op af kassen nu kan man nøjes med fem

folketingets ungdomsparlament vi har en dialog med dansk friskoleforening i forhold til at nuancere det

noget for at man tager et yderligere socialt ansvar på de frie skoler og når vi nu har en besparelse på cirka to

sikre nogle bedre rammer så en fri skole blev kompenseret på samme måde som en kommunal folkeskole

hvor man jo

jo flere vi har af dem jo bedre

har i hvert fald på friskoleområdet

at man ikke har sikret at man fik

fremstilling af hvordan det egentlig forholder sig

ministeren har ministeren slet ikke været med inde over i forhold til

at nikke ja til mærkesagen her

præsenteret på

at sende deres børn i en fri skole

i at sikre at de frie skoler bliver betalt på akkurat samme måde som vores folkeskoler

barn med udfordringer der gør at der skal bruges lidt ekstra penge fra pengekassen

problemstillingen skal ses i sammenhæng med kapaciteten på den gamle strækning ind omkring vejle by og på vejle station

må alle de kommende superlyntog køre via vejle timemodellen hviler som bekendt på et driftskoncept med prioriterede korrespondancer hvor regionaltogene møder superlyntogene i

hvis dette koncept skal opretholdes i vejle vil stationen skulle håndtere i alt fem seks tog på samme tid på stationen og det er der simpelt hen ikke plads til konkret betyder det at hvis vi ikke bygger en vejle fjord bro vil man ikke kunne lave en god og rettidig betjening via en ny bane til billund lufthavn

eller sagt på en anden måde hvis vi ikke bygger broen over vejle fjord må betjeningen til enten billund eller herning reduceres eller man må acceptere flere forsinkelser

ikke der er nogen der efterspørger det vil sige at de mange togpassagerer der skal mod billund herning og struer vil få en længere samlet rejsetid fordi regionaltogene ikke længere passer sammen med timemodellens

kun vigtig for jernbaneforbindelsen til billund lufthavn som

også til gavn for passagererne i store dele af det øvrige jylland det skyldes at vejle fjord broen bidrager til mere kapacitet på jernbanen som igen er en forudsætning for muligheden for en hyppigere regional betjening i østjylland den mulighed får man jo ikke uden en bro over vejle fjord og endelig viser køreplansanalyserne også at man uden en vejle fjord bro ikke vil kunne opretholde muligheden for direkte forbindelser mellem århus og esbjerg er altså alt i alt masser af gode argumenter for en

den tidligere regering sagde jo faktisk også

var flagskibet i den kollektive trafik i dag vil man

side er utilfreds med flere forskellige dele af

umuligt at fastholde den nuværende betjening og samtidig sænke billetprisen så markant som der har været bornholmske

selv med til en del møder i forligskredsen

nogle punkter der er til fordel for turisterhvervet og så er nogle punkter

fastholde et stærkt serviceniveau med høj frekvens og kapacitet i turistsæsonen det sikrer jo at der også i fremtiden vil være intensiv færgebetjening af bornholm med hurtigfærger i højsæsonen der er tre

også kommer turisterhvervet

jo i kraft af aftalen om en vækstpakke blevet frigivet midler så vi i den nye kontrakt kan nedsætte godsprisen med cirka tres procent i billetlugen det styrker rammebetingelserne for erhvervslivet på bornholm og indirekte selvfølgelig også turisterhvervet

indgår det i den nuværende aftale at operatøren skal reducere de gennemsnitlige priser på de almindelige passagerbilletter med ti procent jeg forventer at det særlig vil være attraktivt for operatøren at fokusere billetprisreduktionerne i det der hedder skuldersæsonen altså umiddelbart uden for højsæsonen hvor lavere priser jo vil kunne tiltrække flere besøgende

hvis de lavere priser udmøntes ensartet uden for højsæsonen

kan priserne reduceres med op til tyve

og måske endnu mere hvis det udelukkende er i skuldersæsonen det er selvfølgelig noget som vil være godt for den bornholmske turismeindustri

den absolut laveste pris

i hurtigfærgens motor eller hvis der er for meget ålegræs

der regner man med at der skal bruges en færge der kan flytte fire hundrede passagerer hvis vi så har en hurtigfærge der bryder ned på en maksimumkapacitetsdag

at flytte de ni tusind det her regnestykke hænger ganske simpelt ikke sammen og når turisme er øens næststørste erhverv

den økonomiske fremgang som bornholm havde håbet på at få på lige fod med resten af landet synes ministeren stadig

den udøvende magt gør pengeposen større for vi får ikke ændret grundlæggende på reservekapaciteten medmindre pengeposen vokser og det kan den lovgivende

hurtigfærgen ikke sejler er ministeren indstillet på at gå til finansministeren og være med til at sikre at pengeposen bliver større således

i højere grad kan få et forlig

jeg tilfreds med og den måde synes jeg vi skal arbejde sammen på der kan så komme en etape to og hvis partierne i folketinget er med på det og vil kæmpe for det så er det en mulighed

i et bredt forlig fra sidste år til at lave

når det kommer til reservekapaciteten og vi kan jo se

indgåelse har været brug for den reservekapacitet den har vi i dag den har vi ikke når det nye forlig træder i kraft

finansministeren og bede om yderligere en pose penge

bornholm kan få den reservekapacitet man i bund og grund har brug for for

kunne fortsætte en positiv økonomisk fremgang

til at minde spørgeren om hvilket parti han er medlem af det er partiet venstre

går til valg på nulvækst og som i sit seneste finanslovsforslag havde præcis

at medfinansiere kystbeskyttelse

taget initiativ til at vi får lavet en kystanalyse af de samlede syv tusind tre hundrede

analyse skal give os et samlet billede af hvor risikoen for oversvømmelser og erosion er størst og på den baggrund

på den måde kan få et grundlag for en politisk drøftelse af hvordan vi får en omkostningseffektiv kystbeskyttelse

forstår jeg naturligvis godt at det er en voldsom oplevelse at

ad skrænten det må være en meget voldsom oplevelse og det har jeg stor forståelse for kystdirektoratet er derfor også i dialog med kommunen om den konkrete situation og økonomi og indenrigsministeren

planer om et snarligt møde med borgmesteren i hjørring kommune for

det påhviler grundejeren at beskytte sin ejendom

og at kommunerne allerede i den eksisterende lovgivning har mulighed for at understøtte kystbeskyttelsen både økonomisk

kystsikring men de fik afslag

vej og af samme årsag

er forpligtet til at passe på sine ting og også har forsøgt at gøre det men får afslag på egentlig at kunne gøre det så mener jeg jo

også derfor jeg spørger ministeren om den her sag altså

at kystsikringen dér via sandfodring og intet andet ja bortset lige fra kommunens egen vej

det er derfor jeg spørger ministeren for det undrer mig meget

var kritiske over for den mere hårde kystbeskyttelse at

er det det sand der primært bliver

selvfølgelig at lytte til de synspunkter men jeg har sådan

kystdirektoratet forvalter kystbeskyttelsesloven på og på den baggrund vurderer de konkrete ansøgninger efter det formål der er

en bølgebryder hvilket miljøministeriet har varslet at der vil blive givet afslag på der tænker jeg hvilke kriterier er det miljøministeriet og kystdirektoratet har

fiskerhusene dér ikke er vigtige nok

for turismen hvis man laver den her form for hård

en afvejning i den konkrete situation som kystdirektoratet foretager og

øvrigt i forhold til den sag om eriks hale

jeg indkaldt i samråd om sagen og der vil jeg

kommuner som i forvejen er rigtig trængte på økonomien og hvor man kan lægge hele kommunen ned hvis de selv skal til at betale

mener ministeren ikke at der er behov for at vi statsligt

som vi mennesker naturligvis ikke

så det ikke skal være sådan at fordi man bor der

også til at løfte den her opgave på visse strækninger

hvor erosionen er meget voldsom er der faktisk halvfems millioner

statslige kroner til kystbeskyttelse

hvert eneste år men jeg har så sat gang i den her kystanalyse

danske kyststrækning for at give os et overblik over hvor udfordringerne er størst i fremtiden for på den måde at give os et grundlag for en politisk drøftelse af om der er behov for

og rent faktisk også kan finde ud af hvad pokker det er der foregår for jeg synes ikke altid logikken

er at foretrække fordi det er en blødere form for kystbeskyttelse og altså også har en effekt i og med

af fordele og ulemper men jeg skal gerne bidrage til at

at om to uger ville jeg få et svar og så igen om to uger ville jeg få et svar

jeg sandelig efter jeg har stillet onsdagsspørgsmålet her fået

på hvilken effekt det vil have i danmark

det efter ministerens mening er god regeringsførelse på den måde at udsætte besvarelsen af spørgsmål

modtog vi knap tusind

og det kræver naturligvis mange ressourcer men opgaven bliver også prioriteret

for eksempel være hvis der er behov for at undersøge et emne nærmere i forhold til den konkrete sag som spørgeren spørger ind til

er det sådan at i to tusind og tolv blev momsen på restaurationsbesøg sænket

spørgsmål syv hundrede og to og halvfems til skatteudvalget almindelig del spørges

hvis danmark også sænkede momsen på restaurantbesøg som det er sket i sverige besvarelsen af spørgsmålet blev udskudt fordi ministeriet ville gennemgå en række svenske rapporter om effekterne af at sænke momsen på restaurationsbesøg

til en forståelse af i hvilken grad de svenske erfaringer kan overføres til de danske forhold i besvarelsen af spørgsmål syv hundrede og to og halvfems er der forsøgt at svare på det stillede spørgsmål om fordelene ved en nedsættelse af momsen på restaurationsbesøg men i svaret er der også nævnt andre relevante forhold som bør tages med i betragtning for det er jo ikke uden grund at skiftende regeringer igennem mange år har

er en af styrkerne ved det danske skattesystem og som sagt

beskæftigelsen og konkurrenceevnen i danmark hvis vi reducerede momsen i restaurationsbranchen

jeg kan forstå at ministeriet har brugt en del af tiden på at indhente oplysninger fra sverige og jo blandt andet

i sverige at man har gjort den øvelse kunne ministeren

ikke bare give mig svaret på hvor mange fuldtidsbeskæftigede det cirka ville give i danmark

det skal dog siges at den rapport også siger at der er stor usikkerhed om hvorvidt det så skyldes at der rent faktisk er kommet flere job i restaurationsbranchen eller om dem der allerede arbejder der i forvejen blot har fået flere timer og da vi nu ved at den svenske regering er i gang med et mere omfattende analysearbejde som vil være færdigt her i to tusind og femten

klart at det vil være langt lettere at kunne give nogle præcise svar på det

at konkludere at man i sverige ikke kan drage nogle endelige konklusioner

stillet spørgsmål om den niende september og som jeg stadig væk venter

det vil jeg gerne have ministerens forsikring om i dag at jeg får en beregning på

hvornår jeg får det ligesom jeg gerne vil spørge ministeren om ministeren kan gøre rede for hvad de administrative omkostninger vil være ved en differentieret momssats på det her område

udgangspunkt i man må bare sige at det er altså ikke sådan at man i sverige hvor man har gennemført det her initiativ faktisk har nogle endelige konklusioner

det også meget svært at drage nogle endelige paralleller jeg synes faktisk det er et meget grundigt og omfattende svar som netop også tager mange af de usikkerheder med som som

i stil med det som vi også ser i sverige men en del af pointen er jo rent faktisk den at når man i sverige ikke ved hvad de konkrete effekter har været så kan det også være meget svært at overføre

spørgeren har stillet spørgsmålet på ny

vil selvfølgelig se fordomsfrit på i ministeriet